i dag er der følgende anmeldelse finn sørensen

betragter jeg tingets samtykke som givet

er rigtig glad for at vi skal diskutere det her lovforslag i dag for det er nemlig med til at sætte endnu bedre rammer for vores fælles folkeskole vi socialdemokrater ønsker en stærk folkeskole og vi synes det er helt afgørende for vores fælles velfærdssamfund

vi sikrer at den fortsat er en skole for alle

og dem der har brug for at lære gennem mere praktiske udfordringer

i dag sætter nogle mere lempelige rammer for målstyring af elevernes læring helt konkret gør vi de tre tusind

hundrede og halvfjerds færdigheds og vidensmål vejledende i stedet for bindende kompetencemålene altså de to hundrede og femten

bindende det betyder at antallet af bindende mål i modsætning til i dag alene er målene for hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer ved afslutningen af bestemte klassetrin og altså ikke hele tiden det har mange efterspurgt især lærerne men også vi socialdemokrater processen for at nå hertil

ja så er ministeren kommet med forslag om at de bindende mål vi nu gør vejledende

erstattes af andre bindende mål som kommunerne fastsætter det er vi alle sammen i forligskredsen heldigvis

vi skal nemlig ikke erstatte et bindende system med et andet bindende system derfor ønsker vi også at det skal indskrives i selve loven at kommunale læringsplatforme

vi vil gerne have en garanti for at der bliver mindre bureaukrati

som et pædagogisk værktøj og ikke som et styringsapparat når vi løsner bindingerne i de fælles mål får skolerne og lærerne et større råderum til at tilrettelægge undervisningen samtidig med at vi fastholder ambitionerne for hvad eleverne skal lære i folkeskolen for lærerne er en del af livsnerven i folkeskolen de er engagerede dygtige og brænder for deres fag

optaget af at give vores børn den bedste hverdag med læring forenklingen med de nye fælles mål er derfor også et godt værktøj i det daglige både i planlægningen gennemførelsen og evalueringen af undervisningen vi vil kort sagt forenkle og det er det vi gør vi vil gerne have det skrevet ind i selve loven og vi vil sikre at

og skolernes tid bruges på eleverne og ikke på bureaukrati vi socialdemokrater har en ambition

siden folkeskolereformen blev besluttet har skolefagenes fælles mål været diskuteret og kritiseret med denne lovændring i dag fastlægger vi én gang for alle hvad den oprindelige hensigt med de nye fælles mål hele tiden har været at gøre dem enkle og nyttige

bruges til at understøtte læreren i undervisningen desværre skete der det beklagelige at alle mål blev gjort bindende i loven hvilket blev fortolket meget kategorisk ude i kommunerne

mere end tre tusind bindende mål at forholde sig til

folkeparti det har aldrig været meningen hensigten var at få skrevet en tusind syv hundrede siders fælles mål ned til en digital og overskuelig udgave hvor kompetencemålene

og færdigheds og vidensområderne skulle være retningsgivende færdigheds og vidensmålene var derimod alene forklarende tekster og et opkog af de mere end en tusind syv hundrede siders tekst som udgjorde det samlede fælles målkompleks det havde aldrig været meningen at gøre dem bindende med de nye og moderne fælles mål opererer

dernæst færdigheds og vidensområderne og til sidst og nederst færdigheds og vidensmålene

det er sidstnævnte som er blevet gjort vejledende det vil sige forklarende eller sagt på en anden måde tredje niveau sætter ord og indhold på de øverste to niveauer så læreren ved hvad der menes med de to øverste og dette tredje niveau skulle aldrig have været gjort bindende det har taget næsten tre år og tre ministre at få lavet det om det er derfor en særlig glæde for os i dansk folkeparti at det endelig er lykkedes at få ændret loven det vil glæde rigtig mange lærere og gøre deres hverdag nemmere vores opgave herinde er at understøtte

glade på arbejde og det vil jo i sidste ende også gavne børnene vores opgave bliver dog at holde øje med at kommunerne overholder lovændringerne og ikke selv begynder at opfinde nye bindende mål

for kl har været kritisk over for netop denne del af lovforslaget i dansk folkeparti støtter vi fortsat målstyret undervisning men det skal

så det understøtter lærerens frihed til at tilrettelægge

så må vi sørge for at der bliver rettet op på fejlene og at vi får givet skolerne de rette rammer at arbejde under jeg tror på at det er lærerne ude på den enkelte skole der ved hvad der fungerer bedst for netop deres gruppe af elever børn og unge mennesker er forskellige de har forskellige styrker og svagheder de har forskellige behov derfor skal vi heller ikke fra christiansborg lave én opskrift der foreskriver hvordan vi skal håndtere alle børn her i landet der skal frihed

enhedslisten glæder vi os over at der

antallet af bindende mål det er godt at der langt om længe er blevet lyttet til den massive kritik der har været af udmøntningen af den del af folkeskolereformen

de forenklede fælles mål man kan vel egentlig sige at der med formuleringen af tre tusind tre hundrede og fem og firs bindende mål ikke var tale om sådan en rigtig forenkling

der ligger her det har

efter enhedslistens opfattelse faktisk fra dag et fremstået som fuldstændig forfejlet at fastlægge flere tusinde videns

og færdighedsmål det har været fuldstændig skævt at forestille sig at man fra statens side kunne fastlægge en så detaljeret regulering af arbejdet med fagenes indhold der har været tale om en fuldstændig overdreven grad af styring og det har virket urimeligt indskrænkende i forhold til lærernes frihed

virkeligheden en ringeagten af deres store viden deres erfaring og deres professionelle dømmekraft

at tilrettelægge undervisningen sådan som den er mest formålstjenlig med de elever de nu engang har foran sig det er godt at der tages fat om problemet det er på høje tid

vi har måttet vente så længe før folkeskoleforligskredsen endelig reagerede for kritikken har jo haglet ned over de såkaldte forenklede mål og hele læringsmålstyringstankegangen faktisk lige siden folkeskolereformen blev vedtaget og måske havde det været klogt også i den her sag at lytte lidt bedre efter hvad lærerne og danmarks lærerforening sagde jeg synes det retfærdigvis skal siges at undervisningsministeren jo i sin ordførertid

en af de kritiske stemmer over for den målstyring af folkeskolen der blev

og det vil jeg i grunden gerne sige tak for

også sige tak til de partier i folkeskoleforligskredsen der nu insisterer på at kommunerne ikke skal have lov til at indskrænke den øgede frihed med lokalt fastlagte bindende mål som jo næsten indlysende vil blive identiske med dem som vi er

videreføre de tusindvis af mål sådan

deres dyrt indkøbte læringsplatforme og hele den læringsmålstyringstankegang der præger det enkelte

kan køre videre fuldstændig som om ingenting var sket her i salen det går jo simpelt hen ikke jeg synes desværre også det kan

så klart og entydigt som vi i hvert fald kunne ønske det fra enhedslistens side når der i

står at de færdigheds og vidensmål

fortsat vil være relevante

det er man jo naturligt når der findes test og prøver at eleverne klarer sig godt i

kan blive bragt i en situation hvor de alligevel i betydeligt omfang skæver til de her mange mål

de ganske vist formelt er afskaffet ikke desto mindre kan ligge til grund

jeg synes at man skulle gå

den her vej jeg synes der er behov for kan man sige et opgør med hele den målstyringstænkning som præger skolen jeg synes man skal lytte til de mange mange lærere der siger

det er rigtig godt beskrevet i folkeskolelovens formålsparagraf den breder også skolens formål ud

bare kan måles så jeg vil sige at jeg synes lovforslaget

vi håber ikke desto mindre at det

frem til et egentligt opgør med hele målstyrings og testtænkningen vi vil godt have læringsmålstyringen og de nationale test helt ud af folkeskolen men når det er sagt

l ni og fyrre tager vi hul på en meget tiltrængt decentralisering af folkeskolen der er jo en lang og hæderkronet tradition for at vores folkeskole er decentral

tjent den godt i lange lange perioder men op igennem nullerne var der

det politiske danmark en generel tilbøjelighed til centralisering

ud over folkeskolen men

centralisering har man nu set de uheldige sider af på andre områder er man begyndt at tale om stordriftsulemper og det synes jeg sådan set er et godt ord men nu tager vi altså også fat på

inden for folkeskolen det må jo så ikke føre til en ny kommunal centralisering for det

decentrale skal forstås på den måde at skolebestyrelser og skoleledere og i nogle situationer også den enkelte lærer kan få noget plads og rum til at træffe selvstændige fornuftige beslutninger så når vi fra helt centralt hold her på slotsholmen fjerner noget centralisering

altså ikke tanken at der fra kommunekontorerne og rådhusene skal udgå en ny centralisering det hører jeg også folk sige

holde øje med og det hilser jeg selvfølgelig velkommen

vi skal benytte os af anledningen til at filosofere over hvor al den her kontrol egentlig

l ni og fyrre er ikke det eneste lovforslag hvor jeg har bemærket hvad det er der egentlig ligger bag lysten til at regulere alting og det er mangel på tillid det er jo manglende tillid til skolen der har fået folketinget til at regulere så hårdt

der udløser overdreven regulering så vi har altså

anden form for opgave med

kommunerne vi og kommunerne har behov for at forbedre den tillid man må have til skoleledere

har været kontrol

for alvor komme videre ad decentraliseringens vej det er jo ikke noget man kan skrive ned i et enkelt lovforslag eller noget som man kan træffe beslutning om at man nu vil gennemføre men det er dog alligevel noget som en kreds af interesserede politikere godt kunne sige til sig selv at de vil være mere opmærksomme på i fremtiden

lærer det tror vi på i alternativet

lovforslag i sidste ende fører til nogle gladere børn som lærer bedre nemlig gennem nogle gladere lærere som får lidt mere frihed lidt mere luft under vingerne i forhold til at forberede og tilrettelægge en undervisning der

mere i overensstemmelse med deres

nogle ovenfrakommende parametre

i dag står og fjerner så mange af de bindende læringsmål

har givetvis ikke været en nem øvelse siden det har taget så lang tid at komme dertil

jo ikke en del af forligskredsen og har derfor ikke øjne og ører på de diskussioner og forhandlinger der foregår

vi står her i dag med det her lovforslag det er ingen hemmelighed at i alternativet

noget af det vi arbejder allerhårdest for og det her giver

en øget frihed til vores folkeskolelærere

var inde på det her med hvordan

kommunerne ikke bare fastholder

i det fortsatte arbejde med skolerne altså hvordan

lærerne reelt set får mulighed for ikke at blive forpligtet på de her læringsmål

socialdemokratiet gerne vil have indført i lovgivningen at de kommunale læringsplatforme ikke må pålægges den enkelte lærer det støtter vi stort op om i alternativet så hvis det er noget som socialdemokratiet kan få gennemført eller arbejder for at få gennemført så

af vores største bekymringer det er et fint skridt men i sidste ende er det endelige skridt vel derhen

den enkelte lærer der kan få lov til at bestemme om vedkommende vil eller ikke vil gøre brug af de her læringsmål

i udvalgsarbejdet det andet er selvfølgelig det

enhedslistens ordfører var inde på

de her læringsmål er en del af de test blandt andet de nationale test

helt logiske konklusion af at gøre de her bindende læringsmål vejledende ville være

gøre de nationale test vejledende eller frivillige det må jo

i det her arbejde man kan vel ikke have nationale test som er bundet op på nogle læringsmål der er frivillige

alt andet lige vil den enkelte lærer

når læreren forbereder eleverne på de nationale test vel kigge til de her

men i alternativet er vi klart af den opfattelse at det må være en nødvendig konklusion og konsekvens af at gøre de her læringsmål frivillige at også de nationale test bliver gjort frivillige

finland for nylig at og lade os inspirere af finland i forhold til hvordan de sikrer friheden til deres lærere ude på skolerne lad os få nogle helt overordnede rammer for hvad det er som lærerne skal leve op til

de faglige krav til eleverne i forhold til de formålsbeskrivelser der ligger i fagene men lad os så give dem så meget luft under vingerne at de selv kan få lov til

folketinget reducerer antallet af de bindende mål betragteligt

to hundrede og femten kompetencemål som

i løbet af de ti år børnene går i skole

været en lang proces jeg blev ordfører igen på området i

og derfor har jeg arbejdet sammen med ellen trane nørby og

om at få reduceret det meget store antal mål som er blevet gjort bindende

det er helt klart en målsætning og jeg citerer nu fra bemærkningerne til lovforslaget side 4 ved ved at reducere antallet af bindende mål og den som følge

den øgede frihed til at tilrettelægge undervisningens indhold gives der mulighed for at underviserne i højere grad kan fokusere på arbejdet med fagenes og de obligatoriske emners

følgende og jeg fortsætter citatet det fordrer at kommunerne er indstillet på at give skolerne og underviserne mulighed for at gøre brug af den frihed der er hensigten med lovforslaget nemlig at give undervisernes frihed til at anvende deres pædagogiske faglighed bedst muligt samt ikke at pålægge skolerne og underviserne unødige dokumentationskrav som tager tid fra det faglige arbejde med eleverne

meningen og med den tvivl som jeg kan ane i nogle af ordførernes indlæg her hvorvidt kommunerne nu vil leve op til det der er hensigten og meningen med lovændringen

være at vi skulle overveje hvordan man kan tydeliggøre det her ved et ændringsforslag til lovgivningen

det er også vigtigt for mig at understrege at når vi taler om lærerens faglighed og lærerens professionalisme og det at være i en folkeskole så er det mest fremmedgørende der er sket i

med digitale muligheder og så videre

tilslutte sig så er meningen jo bla at eleverne skal lære hvad

ved bindende mål der skal kontrolleres på

som det har været tilfældet indtil nu det andet vigtige der er at

her sammenhæng og som jeg gerne vil understrege meget stærkt

to stykke to i skoleloven

har ansvaret for kvaliteten i undervisningen

fastlægge organiseringen og tilrettelæggelsen af undervisningen på den enkelte skole

forvaltningens opgave at gå ind og blande sig i hvordan

ansat en skoleleder og derfor at mit parti mener at der skal være en skoleleder på en hvilken som

ikke en områdeleder men en egentlig skoleleder men det er en anden diskussion som vi tager op

masser af planer til deres undervisning hvilket de gør

til udtryk ved at finde det mest hensigtsmæssige læreren ved hvad meningen er både med den undervisning der skal foregå i den time og med

det lærerens professionelle virke

at læreren kan finde den mest hensigtsmæssige måde at få samling på fjerde d

og få dem til at gå i gang med den undervisning som det var meningen de skulle have

noget man gør det er noget man lærer og får erfaring i som lærer igennem mange år i en folkeskole

respekt for det arbejde og den frihed lærerne skal have for at kunne være lærere der også ligger bag de ændringer der er i det

på bordet i dag

og det er ikke kun fordi det er fredag og fredag som regel er en dejlig dag

en dejlig dag fordi vi førstebehandler nogle rigtig vigtige forslag først nu her hvor vi slipper folkeskolen mere fri og lige om lidt hvor vi også hjælper efterskolerne

en rigtig dejlig dag når man bruger tiden sådan

der også blevet sagt lidt om

jo mere end halvandet år siden nu at en enig forligskreds

den tidligere undervisningsminister og så har vi presset på

lykkes det så det

og det synes jeg jeg viser at det virker når en hel forligskreds enigt presser på

der går direkte ind i folkeskolen og dikterer hvordan folkeskolen skal fungere tusindvis af mål som nu i flere år har været med til at bestemme hvordan lærere skal opføre sig og tilrettelægge deres undervisning inde i klasselokalet og hvorfor er det så så galt

og jeg kan bedre lide undervisning end jeg kan lide læring læring er når

nogle beslutter at lige præcis det her skal eleverne lære og så skal de testes i det til sidst og hvis de så kan lige præcis det som nogle politikere

det rigtig godt undervisning er når en dygtig lærer der har gået på seminariet eller en professionsuddannelse møder en elev

når et dygtigt menneske møder en elev med virkelyst og lyst til at lære

mere undervisning og mindre læring så er der også den risiko når man propper tusindvis af mål

kan fokusere på de mål men der er nogle ting man ikke kan måle på

ikke måle på dannelse man kan ikke måle på synet på demokrati man kan ikke måle på det

med sine kammerater man kan ikke måle på

det praktiske man kan ikke måle på de udviklingsprocesser der sker i eleven både i skolen men også nogle gange efter

og nogle af de ting som måske ikke er så vigtige man kan måle på bliver vigtigere og vigtigere og det er skidt så er målstyring også et afgørende brud med den metodefrihed som lærerne har haft igennem al den tid jeg kan huske altså at man som lærer tager en uddannelse og brænder for børn og

så kommer ud i klasselokalet

god undervisning og selvfølgelig må man gerne

kunne gøre men i sidste ende er det læreren

tilrettelægges så når vi kommer og siger at den her metode er den alle skal bruge

der synes jeg man skal passe på med den fælde at vi siger at nu er

læringsmålstyret undervisning for de lærere der så synes det er den rigtige metode skal have lov til det det er del af det at give metodefrihed så lad endelig de mange lærere der synes det er den bedste måde at undervise elever på

får nu mere frihed og det er godt

lærere der underviser flygtningebørn og

stolpe op og stolpe ned til forældre som ikke forstår hvad der står på læringsportalerne

det var sådan set bare beslutningen nu skulle der være

til det som vi mangler med det her målstyringen

i hvert fald styrket af det her krav om at alle kommuner skal bruge læringsplatforme hvor lærerne skal sidde og

dem slipper vi ikke i dag der er stadig krav om de læringsplatforme

nu kommer ud til kommunerne men hvis kommunalpolitikerne stadig siger

skal bruge de læringsplatforme så vil der stadig være målstyring og derfor er næste skridt at få taget et endeligt opgør med den tvang til at bruge de læringsplatforme som også i sidste ende er med til at forårsage en stor del af den målstyring

er i den danske folkeskole men det skal vi nok nå i mål med

kræver at vi finder den rigtige balance mellem styring af folkeskolen så vi sikrer at børnene lærer noget og frihed for lærerne til at planlægge deres arbejde så vi får lærernes pædagogiske faglighed i spil med lovforslaget her justerer vi lidt

glade for det her forslag og det glæder mig fordi det betyder at de forstår at vi giver dem lidt mere frihed til at planlægge undervisningen inden for nogle rammer den tillid håber jeg at lærerne nu vil tage på sig og leve op til forenklingen betyder imidlertid ikke at vi slipper tøjlerne

for at børn i folkeskolen bliver dygtigere derfor er det også helt centralt for os at vi ikke ændrer på de to hundrede og femten overordnede kompetencemål og de underliggende otte hundrede og seks og tres færdigheds og vidensområder de er afgørende for at vi kan styre folkeskolen og derfor skal de også fortsat være bindende færre bindende mål giver forhåbentlig større gennemsigtighed i vores styring af folkeskolen det er vigtigt at de tre tusind

hundrede og halvfjerds færdigheds og vidensmål som nu bliver vejledende ikke ændres eller fjernes men bliver vejledende vi må gerne sende et signal om at vi forventer at børnene lærer meget mens de går i folkeskolen det er helt centralt for os at vi fastholder dansk litteraturkanon og vores historiekanon de skal fortsat indgå i undervisningen fordi

det er med stor glæde

forligskredsen for det grundige arbejde vi sammen har gjort i forhold til at nå i mål med det som var intentionen

forenkle de fælles mål

sige tillykke til folkeskolen fordi man ude på skolerne med det her lovforslag får bedre rammer for den levende undervisning

intentionen med at ændre målene i forbindelse med folkeskolereformen var

men det der blev resultatet blev for voldsomt og også for rigidt det har vi erkendt i forligskredsen og vi har handlet på det sådan at vi

mange tusinde mål nu står med nogle overordnede rammer overordnede kompetencemål sammen med færdigheds og vidensområder som skal guide lærerne i deres arbejde men som ikke skal spænde ben for den gode og levende undervisning

at friheden skal helt ud i klasselokalet det betyder at der ikke skal være noget lovfæstet krav om læringsmålstyring ude i klasselokalerne helt konkret

skal man lige kunne hæve blikket og kigge på de børn

og den faglighed man gerne vil give dem

i folkeskolereformen skal have bedre rammer for at lykkes i dag er det skolernes motionsdag rigtig mange glade børn er i gang med at bevæge sig

men når de starter igen jamen så kommer de ind i en skole som også skal være åben mod samfundet det skal være en åben skole hvor læreren eksempelvis kan lave en aftale med en kommunal naturvejleder om at

nedbrydning af materialer økosystemer vejret eller fotosyntesen jamen så kan man tage ud og være sammen med nogen der ved endnu mere om det område og på den måde åbne skolen mod verden der skal være gode rammer for at lykkes med alt det alle de gode intentioner der ligger i folkeskolereformen og de værktøjer der skal være omkring dem skal være afstemt i forhold til det der ligger nogle læringsplatforme som man er i gang med at implementere de skal understøtte arbejdet

må vi kigge på dem igen vi skal ikke unødigt binde skolernes lærernes arbejde herinde fra christiansborg

dialogen er god når jeg kommer rundtomkring i landet mellem skoler

kommuner jamen der støtter man op

skoleledernes arbejde i forhold til at nå deres mål de mål som vi har vedtaget om at børnene skal blive dygtige uanset hvilket hjem

når vi nu forenkler de her mål til at

mener vi det faktisk i socialdemokratiet og jeg sagde i min ordførertale at jeg er bekymret for at det ikke bliver det her pædagogiske værktøj som vi vil have det skal være

garanti fra ministeren om

om at være helt sikker på at et afbureaukratiseringsinitiativ

nu også er et afbureaukratiseringsinitiativ så det vil jeg gerne kreditere

tak for samarbejdet om det her

garanti kan vi ikke rigtig få og det bekymrer mig en lille smule det er sådan at man har lavet pædagogiske læreplaner på institutionsområdet og der har man indskrevet i loven at det er det

de her styringsapparater og pålægge lærerne

vil jeg selvfølgelig gerne kigge på jeg skal selvfølgelig have mulighed for at læse dem det

det er der ingen tvivl om ansvaret skal

tak for talen

til målstyring kommunerne har

det nævnte ministeren også og jeg ved bare

mange år på at tale et koncept op om målstyring så kan det være meget

derfor frygter jeg lidt at hvis vi ikke laver at

at der faktisk kommer ændringer helt ud i klasselokalerne

står vi herinde og vedtager noget og smiler og nikker til hinanden og så

derude hvor vi ønsker det og vi har en fælles interesse her i forhold til at friheden skal nå helt ud i klasselokalet

folk i omverdenen kan høre

en samlet indstilling på tværs af partierne

de handler om at man skal anskaffe sig en læringsplatform det som man så kan arbejde

når læringsplatformene er udarbejdet i forhold til en tidligere lovgivning

ændres nu hvor vi ændrer lovgivningen og det må vi jo kigge på

nationale test som obligatoriske når de læringsmål der ligger i testene

testene bygger på nu er blevet vejledende så har ministeren

kan ministeren så godt forstå det problematiske i at man har nogle læringsmål som er vejledende men som bruges i de nationale test og kan ministeren godt forstå at der kan være en bekymring for at lærerne derfor vil komme til

have nationale test eller dengang man besluttede at gøre alle læringsmålene bindende

der er vigtigt for mig er at undervisningen er levende helt ude i klasselokalet så er der samtidig også nogle test og nogle eksamener som har været sammenhængende med det arbejde der er foregået i øvrigt

ikke sådan når man laver fremtidige prøver eksamener eller test at de så nødvendigvis skal afspejle målene en til en der kan man fint

jeg vil også meget gerne endnu en gang kvittere for ministerens engagement i den her proces og i sagen som sådan men så lige påpege

som jeg desværre har fået øje på for sent til at kunne

større frihed som det er meningen at lærerne skal få ud af at vi indskrænker antallet af bindende mål

fordrer og at kommunerne er indstillet på

appellerer til at kommunerne forstår hvad det her egentlig går ud på derfor har jeg lyst til at tage ministeren så meget på ordet

at vi kommer til at følge det her område

ikke ventet noget andet svar men nu er det vigtigt at det er sagt her i salen det næste jeg så lige vil appellere til

i lov om folkeskolen hvor det fremgår at lederen på den enkelte skole

og fastlægger organiseringen og tilrettelæggelsen af undervisningen

skal tages alvorligt i kommunerne det siges jo rundtomkring i kommunerne steder at lederen er mere på forvaltningen

også opfatter sig selv som et serviceorgan for skolelederne altså at

udfordringer hvad er det i synes er svært

lykkes med hvordan kan vi bidrage til

nævnte i sit spørgsmål

i hele den her konstruktion når der i lovbemærkningerne står færdigheds og

udtrykker centrale færdigheder og viden i de enkelte fag hvorfor det også fremover vil være relevant at inddrage disse i test og prøver kan ministeren ikke forstå at en lærer kan blive i tvivl

ville man så slet ikke kigge på nogen vejledende mål der lå

fagperson der skal udarbejde en test eller en prøve vil jo kigge på det materiale der er

vi kan trygt sige til de lærere der spørger os

hvile trygt når det handler om folkeskolen det har

og det glæder mig fordi man også i

fungerer ude i klasselokalerne så det vil kun

også andre partier vil hjælpe med hele tiden at tale med

med skoleledere her fungerer

er der nogle lærere der faktisk gerne

er en dejlig dag som sfs jacob mark sagde nu gør vi det lettere for efterskolerne efterskolerne og

at socialdemokratiet støtter forslaget som giver en forenkling af reglerne for efterskoler og de frie fagskoler

efterskolerne og flugter på nogle områder med det som man tidligere har givet højskolerne lov til lovændringerne sker efter henvendelse fra efterskoleforeningen til ministeriet i dansk folkeparti kan vi da også støtte lovændringerne som vil give efterskolerne flere frihedsrettigheder og gøre det nemmere for efterskolerne at blive en styrket faktor uden for de store byer hvor mange af dem ligger lovændringerne indeholder følgende punkter bygningerne vil med lovændringen kunne ligge i gåafstand til hinanden skolen kan leje en bygning i ti år hvorefter den skal overgå

så der ikke opstår koncerndannelser som

skolerne får også mulighed for at eje en mindre del af

undervisningsfaciliteter sammen med andre skolerne kan også i begrænset omfang varetage opgaver for andre efterskoler frie fagskoler og højskoler efter skriftlig aftale

opgaver for andre skoler omfattet af den her

kan varetage administrative opgaver for en anden folkehøjskole og så også til slut en efterskole skal i begrænset omfang kunne anvende skolens egne midler til folkeoplysningsaktiviteter vi i dansk folkeparti vil rigtig gerne rose undervisningsministeren

vi står i dag med dette lovforslag l halvtreds som skal skabe bedre rammer for vores efterskoler og frie fagskoler det gør det på tre måder for det første giver lovforslaget vores efterskoler og frie fagskoler mere frihed det giver dem frihed til i højere grad selv

tage beslutninger om for eksempel skal forvalte deres bygninger og anlæg eller hvordan de skal varetage deres opgaver i venstre tror vi grundlæggende på at beslutninger skal træffes tæt på borgerne vi tror på at danske skoler kender deres egne styrker og svagheder bedre end vi gør her på christiansborg og dermed er de også bedre i stand til at tage lokale beslutninger for det andet giver lovforslaget skolerne enklere rammer for i stedet

stille skolerne over for en lang liste af regler og betingelser reducerer vi her mængden af meningsløse

for det tredje giver lovforslaget skolerne mere tidssvarende rammer at arbejde under de nye regler skal give skolerne mere fleksibilitet i deres planlægning og dermed gøre dem bedre i stand til at løfte de udfordringer de må komme til at stå over for for danskernes

imødekommes et stort ønske fra mange af landets efterskoler og

der sker en lempelse af en række bestemmelser i lovgivningen der i dag udgør en barriere for udviklingen af eksisterende skoler og etablering af nye skoler

enhedslisten synes vi det er vigtigt at vi har nogle rammer for at drive efterskoler og frie fagskoler

skolernes særlige kvaliteter som sikrer at

de kerneopgaver de har og som sikrer at

vi fortsat har et værn mod koncerndannelser

området det synes vi er tilfældet med den eksisterende lovgivning og det synes vi også fortsat vil være tilfældet hvis folketinget vedtager regeringens

til lempelse af tilskudsreglerne vi er derfor enige i at det vil være fornuftigt at imødekomme ønskerne fra skolerne om at foretage den her mindre lempelse af kravet både i forhold til skolebygningernes placering og i forhold til ejerskabet til bygningerne sådan at når skolerne vurderer at det kan bane bane vej for at etablere bedre undervisningsfaciliteter til eleverne ja så ligger lovgivningen ikke i vejen for det

efterskolerne i begrænset omfang kan anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed og vi synes

sådan set at det er fornuftigt at man lægger

mellem skolerne på det administrative område

der bruges færrest mulige penge på administration og mest muligt på skolernes undervisning og andre aktiviteter med forslaget her kan vi jo konstatere at den henvendelse som efterskoleforeningen rettede til partierne her for

når man går lovforslaget igennem igennem kan man næsten fra ord til andet genkende nogle af de formuleringer som efterskoleforeningen havde formuleret det er rigtig fint til gengæld synes jeg det er ærgerligt at man ikke har lyttet helt godt nok efter til efterskolernes ønsker

der gives til danskundervisning for tosprogede elever efterskoleforeningen har

par forbedringer af reglerne i almindelighed og derudover

har de foreslået at de også kommer til at gælde for tosprogede elever der har midlertidig opholdstilladelse i danmark

døgnet det giver jo nogle helt særlige muligheder

at man tilbringer døgnets fire og tyve timer sammen at man både er sammen om undervisningen

med det fokus der er på hele udlændingepolitikken flygtningepolitikken

tager imod den håndsrækning som det jo er fra efterskolerne for det er jo en ny

de skal løfte ud over de andre vigtige opgaver de har jeg forstår sådan set ikke når efterskolerne rækker hånden ud og siger at de

at man så ikke fra regeringens side strækker sin ud og dermed får lavet en aftale der giver efterskolerne et langt bedre udgangspunkt for at arbejde med integration så jeg vil gerne

opfordre regeringen til at genoverveje sin stilling i den her sag jeg ved jo at det har været diskuteret jeg har deltaget i møder med ministeren og de andre partiers ordførere om den her sag jeg synes det er rigtig ærgerligt at nogle har haft

som herre jacob mark også var inde på under behandlingen af lovforslag nummer l ni og fyrre er lovforslag

udtryk for at vi her i folketinget har tillid til efterskolerne og de frie fagskoler og det er en rigtig god bevægelse tingene går i de får bedre og mere fleksible muligheder for at

afbureaukratisering kan man næsten sige der kommer i hvert fald mere frihed på området her og det hilser vi meget meget velkommen

det man måske skal lægge mærke til her

at både med det her og det forrige lovforslag

egentligt ansvar på sig for at der

mere frihed og mindre bureaukrati ude på institutionerne det synes jeg er rigtig godt og det kunne vi godt gøre på mange mange andre områder

samme begrundelse som de øvrige ordførere der har været heroppe indtil videre nemlig at her bliver der lavet nogle lempelser af reglerne

lovforslaget giver nogle mere fleksible rammer til efterskolerne så tak for det på linje med herre jakob sølvhøj forstår vi heller ikke i alternativet at

taget nogle elementer ud af lovforslaget som efterskoleforeningen rigtigt nok påpeger i det skriv de har sendt til alle ordførerne

tillægstakst til danskundervisning for tosprogede når man har midlertidig opholdstilladelse og også

efterskoleopholdet er under tolv uger det er nogle ret konkrete elementer det rigtig gode forslag som efterskoleforeningen som eksperter på deres område og med den måde de arbejder med blandt andet integration på jo bedst af alle ved

for et godt lovforslag l halvtreds som i virkeligheden gennemfører de lempelser den tidligere regering fik vedtaget i folketinget omkring folkehøjskolernes større frihedsgrader til etablering af nye højskoler og større frihed til engagement i det lokale folkeoplysende arbejde også dengang opfordrede jeg faktisk den daværende undervisningsminister

gennemføre det samme for efterskolerne i frie fagskoler

og det støtter jeg rigtig gerne på det

til et enkelt spørgsmål til ministeren

må jeg forstå det er jo normal praksis

der gives til skoler der har

øges fra de nuværende otte procent af en skoles elevtal til ti procent det svarer til det der er gennemsnittet i folkeskolens

tillægstakst ud der udløses for skoleophold for flygtninge og indvandrere der varer under tolv uger begge dele er jo ærgerligt fordi de unge mennesker vi taler om her er nogle som i hvert fald i en periode er i danmark

ikke vide hvor længe

desto mindre vil det være en hjælp for integrationen af dem og deres muligheder for at gøre sig gældende på en fornuftig måde

forleden snakkede jeg med en studerende som spurgte

jeg ved egentlig ikke hvor stort et politisk udspil eller hvor stort et lovforslag skal være før man kan kalde det en reform men i det mindste kunne man jo kalde de her to lovforslag vi laver i dag for minireformer

noget som vil gøre livet bedre for mange

år siden da vi fik henvendelsen fra efterskolerne som ønskede det her og hvor vi

den tidligere minister fru marianne jelved som lavede de her regler for højskolerne så tak for den indsats

der har været sagt meget om hvad det her betyder det betyder nemmere mulighed for administration for efterskolerne og de frie fagskoler mindre skrappe regler i forhold til hvordan man skal bruge bygningerne og at man kan leje

år det kommer til at gøre det lettere

efterskoler er en fantastisk dansk tradition som gør fantastisk meget godt for mange

frie fagskoler har haft det svært siden man lavede nogle kæmpestore besparelser på

de frie fagskoler og efterskolerne

at da ministeren fremlagde den her frihedspakke som den blev kaldt

at man som efterskole kunne få tillægstakst for tosprogede der havde midlertidigt ophold og det ville i praksis betyde at man kunne have fået flere flygtninge på efterskole det sagde ministeren faktisk flere gange

et klip fra tv to nord hvor ministeren siger at uanset hvad kommer regeringen til at stemme for det her

tosprogede det er et ønske som jeg mener vi burde dele bredt set

og siger noget og tilkendegiver noget så ikke bliver til noget så jeg er helt med på at vi får stillet et ændringsforslag til

danske efterskoler

tilbud til unge i danmark der findes ikke noget bedre end at møde en efterskoleelev der er hjemme

at mærke når de fortæller om deres efterskole

bedste der nogen sinde er sket

derfor er det også vigtigt

efterskolerne og de frie fagskoler de bedste muligheder for at lave spændende tilbud med lovforslaget her forenkler og lemper vi reglerne for efterskoler og frie fagskoler og giver skolerne friere og mere tidssvarende rammer efterskolerne og de frie fagskoler skal have fleksibilitet til at kunne udvikle og modernisere sig og på den måde giver vi gode efterskoler mulighed for at blive endnu bedre

udbygge og modernisere vi giver dem mulighed for at eje en sportshal eller en fodboldbane sammen med andre skoler og vi giver skolerne mulighed for at leje bygninger i op

som vil gøre det nemmere for

det arbejde som de gør godt med lovforslaget får efterskolerne og de frie fagskoler mere moderne rammer

at drive skole og det kommer eleverne til gode for lovforslaget vil give bedre mulighed for at skolerne kan drive en spændende skole med muligheder for faglig og personlig udvikling for eleverne et ophold på en efterskole eller en fri fagskole er for de fleste en oplevelse for livet det kan være lige præcis det der løfter en ung ud af ensomhed styrker den faglige viden eller giver selvtillid og mod på fremtiden efterskoler og frie fagskoler styrker den personlige modning selvstændighed og dannelse hos rigtig mange unge i hele danmark men det kræver selvfølgelig at skolerne har tilstrækkelig frihed til at drive en velfungerende skole nogle af lovgivningens rammer har imidlertid vist sig at være utidssvarende

til skoleforeningernes ønske om mere fleksible rammer for efterskoler og frie fagskoler så skolerne fortsat kan være et attraktivt valg for de unge helt overordnet handler lovforslaget om skolernes bygninger og arealer og muligheden for at varetage opgaver ud over skole og undervisningsvirksomhed en skoles bygninger og arealer skal fremover hovedsagelig ligge i geografisk nærhed af hinanden efterskoler og frie fagskoler får hermed geografiske og bygningsmæssige krav der stort set er parallelle med kravene for de frie grundskoler efterskoler og frie fagskoler får også med lovforslaget mere fleksible muligheder for at finansiere oprettelse af nye skoler eller naturlig udbygning og modernisering af igangværende skoler

visse situationer at leje bygninger og arealer i op til ti år

hvis den skal udvide skolen eller oprette en helt ny skole lovforslaget etablerer også hjemmel til at efterskoler og frie fagskoler kan eje for eksempel en idrætshal eller en boldbane sammen andre det vil give bedre

for at tilbyde eleverne gode og tidssvarende faciliteter endvidere giver lovforslaget mulighed for at efterskoler og frie fagskoler kan optimere og

skolerne får mulighed for at varetage administrative opgaver for andre efterskoler og frie fagskoler samtidig får skoler kombineret med en folkehøjskole

opgaver for en folkehøjskole endelig åbner lovforslaget også mulighed for at efterskoler kan styrke skolens forankring i lokalsamfundet

ånd i min ordførertale

at inkludere at man

bakker op med stort engagement sådan er

at nogle gange går samarbejdet og interesserne på kryds og tværs i salen og det er

der bakker op om at man skal kunne få den

hvis regeringen fortsat synes det er en god idé

sige at de synes det er en rigtig god idé

kan en skoles synsvinkel og elevens synsvinkel men

kigge på det som en del af noget større